mig at hun ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om ældreområdet totusinde og attende eksemplarer vil blive omdelt og redegørelsen vil fremgå af

til forhandling torsdag den seksogtyvende april totusinde

betragter jeg tingets samtykke som givet

af at der kræves hjemmel i dansk lov til at foretage tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte konkret er der tale om en afgiftsnedsættelse givet til indehavere af private vandindvindingstilladelser ved lov nummer

af syvogtyvende december to tusind og otte afgiftsordningen blev ikke anmeldt til europa kommissionen og da kommissionen efterfølgende har dømt ordningen ulovlig og uforenelig med det indre marked er danmark forpligtet til at

ulovlig statsstøtte i to år to

også i dansk folkeparti at der bliver givet hjemmel til at

naturligvis også og så skulle jeg hilse fra det konservative folkeparti og de også støtter

radikale venstre støtter også en lovliggørelse

tak for

knytte yderligere bemærkninger til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

sag kan klares så hurtigt for det er en langt mere alvorlig sag i al for lang tid har sagsbehandlingstiden

i forbindelse med kystsikringsprojekter været forsidestof på mange af landets aviser og det

stærkt uhensigtsmæssigt særlig i en tid hvor vandstanden stiger socialdemokratiet har ved flere lejligheder

til at sikre at klager efter diverse naturbeskyttelsesregler blev behandlet samtidig og parallelt så finansierede kystsikringsprojekter med lokal opbakning og med lokal finansiering ikke kunne klages ihjel forslag der ville betyde at de vigtige hensyn til natur og kyst blev varetaget samtidig med at nødvendige kystsikringsprojekter kunne etableres mere smidigt og hurtigere end tilfældet er i dag desværre er det ikke det vi med

afgørelse fra en kommune de øvrige private projekter som udgør langt de fleste sager altså halvfems

altså typisk helt processuelle forhold og forhold med ophæng i eu retten

ulogisk at man ikke giver samme naturbeskyttelse i private projekter som ovenikøbet udgør langt de fleste sager som man gør ved de fælleskommunale projekter jeg kan heller ikke se at regeringen noget sted argumenterer sagligt for opdelingen hvis ikke halvfems procent af kystsikringssagerne kan prøves i forhold til om projekterne rent faktisk lever op til den beskyttelse vi giver naturen med reglerne i naturbeskyttelsesloven eller

vil den lov vi behandler i dag reelt være en eklatant forringelse af naturbeskyttelsen i danmark tilmed i en situation hvor man sagtens ville kunne give nemmere og bedre adgang til kystsikring uden at sælge naturhensynet jeg noterer også i høringssvarene at så forskellige organisationer som landbrug fødevarer

landsforening og friluftsrådet i klare vendinger advarer imod den voldsomme indskrænkning af klageadgangen for eksempel skriver landbrug fødevarer direkte i deres høringssvar landbrug fødevarer finder det stærkt bekymrende at ændringsforslaget lægger op til en indskrænkning af klageadgangen i forbindelse med afgørelser efter loven derudover og det er et andet problematisk forhold kommer at kompetencen i spørgsmål om kystsikring i forhold til naturfredninger foreslås overdraget fra fredningsnævnet til kommunerne for at sikre hurtigere sagsbehandling hurtig sagsbehandling er en god idé men overdragelse

fredningsnævnet varetager kompetent de nationale fredningsinteresser og de har meget stor erfaring med fredninger og med at vurdere hvorledes man tilgodeser andre interesser uden at sætte fredningens formål overstyr

i juridiske spørgsmål da de er besat med landsretsdommere man kan sagtens sikre en hurtigere sagsbehandling selv om fredningsnævnet beholder deres kompetence og det kan ske ved at tillade at stille krav om at fredningsnævnet sagsbehandler parallelt med kommunens sagsbehandling

flere regeringsordførere brugte påsken på at angribe den danske fredningspraksis som igennem næsten hundrede år har betydet en god fredning af dansk natur

over at regeringen nu bruger kystsikringsspørgsmålet til at fortsætte angrebet på dansk fredningspraksis og det undrer mig faktisk helt oprigtigt at det kan foregå med det konservative folkepartis opbakning sikring af landets kyster i en

vandstanden stiger er et alvorligt problem som bør kunne løses med brede aftaler socialdemokratiet er af den opfattelse at staten burde spille en mere koordinerende rolle i

til kystsikring men på trods af at regeringen ikke har ønsket at imødekomme det

ved vedtagelse af et stort lovkompleks omkring kystsikring så sent som i efteråret

at regeringen lytter til de indvendinger som jeg mener er fuldstændig rimelige og afbalancerede i den her sag

oversvømmelse kan håndteres bredt det tror jeg er bedst for danmark

at man forhåbentlig kan undgå at se huse der styrter i havet

folk ude i jyllinge nordmark hvor børnene ikke kan sove om natten fordi de når det regner meget

er det her en glædens dag vil jeg vove at påstå jeg synes det er rigtig godt at vi når

en anderledes kystsikring ikke kun sandfodring at vi

at folk rent faktisk kan beskytte deres ejendom og at vi giver mulighed for at lave én indgang lave én mulighed for klage sådan at sagsbehandlingen også kan gå hurtigere jeg ved at det i jyllinge nordmark har stået på

jeg ved at der er mange derude der sidder og siger hvorfor kan vi

vi slipper for at vores børn ikke kan sove om natten når det regner meget jeg ved at de mennesker glæder sig over at de forhåbentlig kan komme i gang med at beskytte deres ejendomme og det er selvfølgelig ikke det eneste sted

lovproces i forhold til l hundrede som den socialdemokratiske ordfører også nævnte i sin tale et lovforslag som socialdemokraterne også støttede

og det synes vi i dansk folkeparti at man sørger for at samle alle de her linjer sådan

én behandling af alle linjerne således at når man klager så klager man selvfølgelig på én gang men man får også en afgørelse på én gang og

lidt knaster det er jo ikke det optimale heller ikke set med dansk folkepartis

en klar forbedring jeg synes det er vigtigt

at man får en kompetent og alsidig rådgivning ude i kommunerne det er kystdirektoratet som skal komme med vejledende udtalelse til kommunerne og i den forbindelse vil jeg gerne nævne at den er vejledende og at man altså ikke behøver at følge den og det har faktisk været vigtigt for dansk folkeparti

arbejdet med kystsikring

mig bekendt har det ikke rigtig virket for de huse der er faldet i havet så derfor synes jeg det er rigtig godt at der kommer mulighed for hård kystsikring men det betyder også at den vejledning man skal have og den rådgivning man skal have ude i kommunerne

være fra andre end kystdirektoratet og der håber jeg at kommunerne også

grundejere som kommer med deres projekter selvfølgelig

så det synes jeg er rigtig godt så er der noget med

evaluering af lovforslaget fordi der

lagt op til en evaluering efter fem år og der kunne jeg måske godt tænke mig at man kiggede på

det fordi jeg synes fem år er lang tid

stadig væk har huse der falder i havet hvis der stadig væk er folk der ikke kan beskytte deres ejendom så det kan godt være

må man jo ikke og det er for så vidt helt legitimt synes jeg at

må lave projekter der kan skade andre men vi ved også at der er steder i danmark hvor man har lavet moler eller udbygget havne hvor det faktisk giver læsideerosion

synes også vi måske skal kigge på loven og se på om der er steder hvor vi siger

så skal man også bypasse eller sørge for at sandet

kan komme derhen hvor det normalt ville komme hen så vi ikke får de læsideerosioner der er men det er de kommentarer vi har fra dansk folkepartis side vi støtter lovforslaget vi ser frem til at at man får en kortere sagsbehandlingstid vi ser frem til

spørgsmålet omkring naturfredninger versus ønsket om kystsikring jeg jeg opfatter jo egentlig dansk folkeparti og det skal forstås på allermest positiv vis som et konservativt parti hvad angår

dermed også danske naturværdier altså fredninger det kan være stevns klint eller grenen ved skagen

præcis beskyttelsen af nogle helt enestående danske værdier

og giver kommunerne mulighed for at dispensere fra fredninger altså den tungeste beskyttelse dyreste beskyttelse mest

den mest værdifulde danske natur er det en ændring som dansk folkeparti er

man freder et område for derefter så at se det falde i havet det har vi jo set

natura to tusind områder udpeget fredede områder udpeget

man så ikke kan sikre og og for os at se er

lidt underligt at man ønsker at frede noget at bevare

at udpege speciel natur for så derefter at sige

beskytte det på en måde så vi også bevarer næh nu skal vi bare lade den fri dynamik

så nogle steder kan det formentlig give mening at man lader naturen råde i forhold til de her naturværdier

sikkert er det modsatte der gør sig gældende

fredede områder det kan det kan man formentlig sagtens

jeg spørger til er er det fornuftigt at den den dispensation gives af kommunerne i stedet for af den meget tunge

der skulle være noget i vejen for at de folk der sidder ude i kommunen og som kender deres egen kommune

kender stederne skulle have en kompetence til at give en dispensation i forhold til om man vil lave kystsikring omkring noget der er fredet

vi står i en situation hvor vi har nogle klimaforandringer som medfører at havene stiger

bliver oversvømmet jeg hørte at ordføreren nævnte i

man ikke må skade andre det synes jeg da er et godt udsagn

en grundejerforening der går ud og skaffer nogle penge

så kan det skade andre der synes jeg at det et stort problem at hvis det er et privat projekt

se nogle problemer i det hvis der er en grundejerforening der laver noget

en negativ effekt på deres bebyggelse

være rimeligt at der var ens klagemulighed uanset om det var et privat projekt

man ansøger om et projekt er det jo kommunen der skal give tilladelse jeg er helt sikker på eftersom kommunalpolitikere typisk er på valg hvert fjerde år at man hele tiden vil tage hensyn til alle i kommunen og for den sags skyld nabokommunen for det jo også gå på tværs af kommunegrænserne vi ser mange projekter som tidligere har fået afslag og

ikke umiddelbart ville give skade andre steder

det er lavet mange steder det har mange også fået afslag på

det har også gjort at folk har mistet deres ejendom så jeg ser ikke noget problem i det her

jeg må sige at det er muligt at der på nuværende tidspunkt er nogle ude i kommunerne der synes at de måske ikke har den bedste kompetence i forhold til kystbeskyttelse men man har arbejdet med klimasikring og handleplaner

så så jeg tror faktisk at

ligger mange flere kompetencer

ikke nogen klagemulighed og det synes jeg er et demokratisk problem

vælgere der har et hus der skal beskyttes og hvilke vælgere der er nabo til et hus der skal beskyttes

bliver fremlagt her er der jo ikke klageadgang for private projekter er ikke engang

sende en ansøgning ind til kommunen det er ikke klart om kommunen overhovedet kan afvise sådan en ansøgning og på hvilket grundlag men så kan man gå i gang med projekterne og de projekter

vil typisk have den effekt at naboerne længere nede

hvordan dynamikken nu er vil opleve

her er en problemstilling som jo kan se god ud for

meget større problemer for alle naboerne

tror at der er en enkelt husejer der laver et kystsikringsprojekt

jeg har oplevet nogen steder det har næsten altid været en række husejere en grundejerforening et område

er noget i fare og så laver

at man som grundejer i danmark får lov til at beskytte sin

ejendom mod at falde i havet det synes jeg faktisk er et gode

grundejere er blevet enige om at lave deres projekt

på grund af det her projekt som altså bare kan sættes i værk

sagkundskab på det her felt man kan sådan set bare gå i gang

måske ikke for den enkelte nabo men for de næste otte

jeg kan ikke forstå at man ikke kan se at det er et problem for de folk vi har sågar herinde i folketinget været med til at vedtage

ens grund er ude under havets overflade juhu

næsten til at sige det var da godt heldigvis jeg håber da ikke at der er nogle kommuner der opkræver ejendomsskat

den ligger ude under havets overflade sagkundskab er mange ting

forstå at oppositionen mener at det kun er kystdirektoratet jeg mener at det er flere

naboer til et stort projekts synspunkter skal kunne gøres gældende

begynder at være tæt på at falde have

ikke gøre skade på andre men vi ser

infrastruktur som vi som stat eller kommune har lavet altså havne gøre skade hvad så dér har man kunnet klage over det

ikke kunne sige der var en udbygning af hirtshals havn for ikke så længe siden og den er nu begyndt at have noget læsideerosion jeg tror ikke der er nogen der kan klage over

er også ligesom bare sket så vil folk selvfølgelig gerne lave en beskyttelse af deres ejendom

ja det er rigtigt at vi alle sammen gerne kystbeskyttelse men eftersom der ikke er sket noget i rigtig mange år så er jeg meget meget glad for det der sker nu

at afgøre hvis man ikke har de andres perspektiv med

derfor det er smart at der er en mulighed for at komme med indsigelser hvis man er en nabo som for eksempel

på grund af det her projekt og man så ikke nødvendigvis bliver hørt så vil ordføreren

forstår man frustrationen som har

det er netop lige præcis baggrunden for at regeringen og ministeren og forhåbentlig også ser det ud til et godt flertal står bag ved at nu skal der ske noget i sagen nu skal vi have noget fremdrift

på sin ejendom og som også fru pia adelsteen har redegjort

kan vi hjælpe til at borgerne kan passe på

rigtig glad for at vi nu kan få behandlet det her lovforslag og få noget gjort ved det præcis det her lovforslag handler jo også om at få forenklet sagsbehandlingen som det også er fremgået af debatten tidligere har vi også

lige præcis det som vi gør op med her så jeg er glad for at vi nu forhåbentlig kan få fremdrift i det

set i lyset af at vi havde diskussionen omkring fredningen i påsken hvor det lød som om de konservative havde en holdning til

nu kan de så ikke møde op når regeringen direkte i lovgivningen underminerer vores fredningspraksis det synes jeg er rimelig rystende venstre plejer at parti der går lidt op

forklare mig hvorfor naboer til kystsikring

skal stilles så fundamentalt forskelligt

den her lovgivning i forbindelse med behandlingen af de her ansøgninger der ligger der det var også en del af debatten tidligere jeg kan tilslutte mig de bemærkninger der

i forhold til det næste spørgsmål

vi får en fremdrift og det er også kommunen der skal godkende projekterne de har jo så også en vejledningsforpligtelse og også en forpligtelse til at have overblikket over om det i sin helhed er på plads

være venlig at forklare hvorfor

anderledes som nabo til kystsikringsprojekt

versus at være nabo til et

der er ikke beskrevet nogen logik i lovforslaget det må venstres

da være i stand til at forklare på mere grundig vis end ved at henvise til

nogle uklarheder

vil komme til at betyde noget for fredningerne men det vi kan se i lovforslaget er jo at

skal gå ind i de her sager det er alene kommunen der skal se på det her og der er i øvrigt meget lavere dokumentationskrav til projekterne det vil sige at man kan nøjes med at skrive

at skulle dokumentere yderligere for projektet så hvordan kan ordføreren påstå at det her ikke vil komme til at betyde noget for fredningerne det det vil da helt tydeligt komme til at betyde noget for fredningerne

i det her sådan at man samlet set kan få

ingen idé i som vi har set det hidtil at man ikke om jeg så må sige har kunnet komme igennem med forskellige projekter

tidligere er fremgået af debatten derfor har jeg det fint med som det ligger i lovforslaget her at kommunen

i dag skal man beskrive hvilken betydning ændringerne vil have for fredning for natur

klitfredning det bliver jo reduceret til en meget simpel dokumentation af hvad projektet vil betyde for det her sommerhus og så skal kommunen give tilladelse på grundlag af det det vil da gøre at en lang række fredninger vil blive løbet over ende fordi det simpelt hen

hvor skoen trykker så jeg tror ikke at der er brug for at få større papirbunker

spørgeren er inde på her jeg tror sådan set at når kommunerne

landjorden men nu får kommunerne jo så nogle nye opgaver og skal til at forholde sig til at der kan være en grundejerforening

og gerne vil lave noget hård kystsikring

og der synes jeg vi har et væsentligt problem hvis initiativretten er

har naboerne til det projekt ikke en klagemulighed

naboerne til

jeg gerne høre ordføreren om ikke ordføreren kan se

der er nogle boligejere langs kysten som kan blive stillet meget dårligt hvis der er

der kommunalvalg hvert fjerde år så man kan jo faktisk sige

en styrkelse af det lokale demokratiske islæt i forbindelse med det her og kommunerne får ansvaret for at sikre

har markeret tidligere i debatten i stedet for at se på at der ingenting sker og

jeg glad for at der kommer til at ske noget hvert fald er muligheder for

hurtigere fremdrift i de klager

medlem af venstres liberale parti have så stor tillid til systemet i forhold til den enkelte borger

et magtparti som glemmer at borgerne også har rettigheder

og se

set glad for at stå på mål for

hvis man er nabo til et kommunalt projekt kan man klage og at hvis man er nabo til et privat projekt kan man ikke klage vil ordføreren ikke i det mindste forklare os logikken bag det

på kystbeskyttelsesområdet under den her regering og endnu en gang er det et udtryk for at kystnatur og borgerrettigheder sættes under pres regeringen har allerede med den seneste ændring af kystbeskyttelsesloven gjort det muligt at kystbeskytte ubebyggede arealer landbrugsarealer og kystbeskytte sommerhuse og anden bebyggelse hvor der ikke er tale om strengt nødvendige samfundsmæssige foranstaltninger og når regeringen nu tager næste skridt med dette lovforslag hvor klageadgang og naturhensyn og retssikkerhed er på spil så mener vi i enhedslisten at regeringen er på vej endnu et skridt i den forkerte retning særlig bekymrende er det at man med lovforslaget fjerner klageadgangen over indholdet i private kystbeskyttelsesprojekter som udgør langt de fleste kystbeskyttelsesprojekter det vil sige

en privat grundejerforening beslutter sig for at lave hård kystsikring på kysten ud for deres ejendomme og får tilladelse til det fra kommunen så har naboer længere nede ad kysten som bliver stærkt berørt af projektet ikke klagemulighed i forhold til projektet det er en stærk demokratisk forringelse i forhold til situationen som den er i dag og det virker dybt ulogisk

påvirker naturen eller naboer uhensigtsmæssigt kun kan påklages hvis der tales om et fælleskommunalt projekt og ikke hvis der er tale om et privat kystsikringsprojekt som borger har man

er tale om et kommunalt fællesprojekt eller om der er tale om et privat projekt det er i mine øjne en klar krænkelse af retssikkerheden og jeg håber at det beror på en fejl vi kan også se at både sommerhusejere og landbrug fødevarer er stærkt optaget af at beholde klageretten så jeg håber meget at vi i løbet af behandlingen af lovforslaget kan nå frem til

at dispensation for fredning flyttes fra

man med det her lovforslag begynder at pille

at man ønsker hurtigere sagsbehandling vil man med lovforslaget fratage fredningsnævnene bemyndigelsen til at beslutte om der i den enkelte sag kan dispensere fra en fredning i stedet lægges der op til at det skal være kommunen der kan

denne beslutning og at man ved kystbeskyttelsesprojekter kan dispensere fra en fredning i området men fredningerne er foretaget for at varetage nationale interesser det er langtfra givet at en kommune

hvis der for eksempel lokalt er et stort pres fra en gruppe af borgere for at få gang

det er jo bare uomtvisteligt at de har nogle andre stærke lokale interesser som de skal varetage en løsning

kører i fredningsnævnet helt parallelt med sagsbehandlingen i kommunen med hensyn til afvejningen af naturhensyn ved kystbeskyttelsesprojekter synes enhedslisten at det er dybt bekymrende at

med lovforslaget lægges op til at at når kommunen skal varetage et skøn af afvejninger og interesser i de fælleskommunale kystbeskyttelsesprojekter så skal kommunen kun redegøre for hovedhensynet

vil hovedhensynet sige betyder det at kommunen ikke behøver at redegøre for hvordan de for eksempel har forholdt sig til hvordan naturen påvirkes det vil jo sige at almindelige borgere fratages muligheden for at få indsigt i hvordan et fælleskommunalt

kommer til at påvirke den omkringliggende natur i deres område

helt klart en meget uhensigtsmæssig forenkling af lovgivningen der ikke fører i retning af mere gennemsigtighed og tillid enhedslisten kan ikke støtte lovforslaget da vi frygter at det vil bane vejen for flere kystbeskyttelsesprojekter der ikke tager de nødvendige hensyn til natur og desuden mener vi at man med lovforslaget krænker helt almindelige borgeres retssikkerhed

ikke længere vil kunne klage over projekt

ikke høres men jeg håber som nævnt indledningsvis at

der i hvert fald imødegår de helt oplagte

i forslaget blandt andet det omkring

meget at vi med det her lovforslag får taget yderligere fat

problemet som rigtig mange borgere langs vore kyster

oplever nemlig risikoen og frygten for gang på gang at få beskadiget

ejendom når vi oplever voldsomt vejrlig

allerede haft alvorlige konsekvenser for rigtig mange familier og det kan være

de familier der på få timer kan få vendt op og ned på deres liv og reelt måske bliver hjemløse eller i hvert fald

påvirket både fysisk og mentalt

i situationen og også meget lang tid efterfølgende

for mange familiers vedkommende aldrig nogen sinde slipper

har oplevet oversvømmelse eller et hus der styrter i havet

til det hører også at borgere og kommuner ikke fanges i et

bureaukratisk helvede hvor klager og ansøgninger farer rundt imellem myndigheder i årevis at man nu kun skal søge tilladelse et enkelt sted nemlig hos kommunen vil gøre det meget lettere og hurtigere for grundejerne at sikre deres ejendom specielt hvis hvis det gøres i fællesskab som helhedsløsninger nogle interessenter er så meget bekymrede for om kommunerne kan klare den

kommunen skal have overdraget på ordentlig vis med passende vejledning så de rette kompetencer til at træffe den slags afgørelser tilegnes ude i kommunerne der vil fortsat være mulighed for at søge vejledning hos kystdirektoratet i forbindelse med kommunale fælles projekter jeg og liberal alliance har fuld tillid til at det er en opgave kommunerne godt kan løfte fremover faktisk

mener jeg at det er vigtigt

bliver taget ude lokalt da det er kommunerne der har bedst indsigt i de lokale forhold langs

begrænsede klageadgang

sige at hensynet til de borgere hvis private ejendom

må veje tungest vi har set flere eksempler på at en

tilladelse til kystsikringsprojektet bliver påklaget i en uendelighed uden at der i den sidste ende kommer

trækkes det hele bare ud i endnu længere tid kommunerne skal jo stadig væk ude lokalt afveje hensynet til naturfredning miljøkonsekvenser kystmorfologi og andet jeg mener det er et rigtig godt lovforslag hvor vi sikrer en hurtig sagsbehandling og hvor vi sikrer

at private borgere kan beskytte deres ejendom det

og det er også derfor at liberal alliance

har lidt større lyst til at gå ind i den debat det er vil

at redegøre for logikken i at man skal være så forskelligt stillet som nabo til et kystsikringsprojekt hvis det er

at det spørgsmål som har kørt lidt rundt i salen

over en periode nu her og som så kommer igen fra

behøver ikke nødvendigvis at skelne

kan man sige et issue her er at vi ønsker

sådan at vi ser kystsikring i et større perspektiv i et mere helhedsorienteret perspektiv

ikke er for den enkelte grundejer og ikke for den enkelte grundejerforening men

er forpligtet til at tage hensyn til fredninger og kommunerne stadig

gældende nu ligger de bare kan man sige tættere på borgerne

hos de lokale politikere hos kommunalbestyrelsen ude lokalt langs med vores kyster hvor man

måske har hånden lidt mere på kogepladen end

man har lidt længere væk fra de konkrete lokale forhold

de udgør i dag ti procent de øvrige private projekter som udgør halvfems

hvorfor skal hvorfor skal en nabo til et privat projekt kun have mulighed for at

der er fælleskommunalt kan få en fuld prøvelse

måske bevidst måske ubevidst at sætte noget op hvor man snakker kommunalt kontra privat for det

den bekymring der er

og som jeg til dels også selv deler kan kan forsvinde som dug for solen og det er min opfattelse at der her også er tale om

at adressere det problem med at nogle af de her mange

klart hvad forskellen er på fuld prøvelse og retslige forhold fuld prøvelse er jo når man kan gå ind i substansen retslige forhold

der står godt nok i lovforslaget at det ikke er hensigten at ændre beskyttelsesniveauet og jeg tror det var det

refererede til men i dag er det jo sådan at når man klager kan man gå ind og klage over forhold i forhold til strandbeskyttelseslinje klitfredning vvm tilladelse sø og åbeskyttelse fredninger og så videre og så videre

der kan man altså ikke gå ind og sende en klage der siger at jeg tror fredningen her

det her projekt eller den slags ting man kan kun gå ind

allerede på nuværende tidspunkt og det vil fortsat

det er jo netop den lange remse som herre christian poll selv var inde på der gør at det her tager lang tid og der er et hensyn at tage også her til tiden der er et hensyn her at tage til initiativet hos den enkelte grundejer til at kunne gå ind og sikre sin egen private ejendom uden at det skal igennem et langt bureaukratisk spil frem og tilbage

synes måske egentlig at mit svar lå meget godt i beskrivelsen fra

kunne man løse ved at kigge på at skabe en samtidighed i sagsbehandlingen

køre nogle forløb parallelt ved siden af hinanden sådan at vi kan få

hurtige afgørelser det ville være helt med på men det man gør her er jo at man fjerner dokumentationsgrundlag

demokratisk mulighed for indblanding

er dog som jeg også gav udtryk for i min tale meget fortrøstningsfuld i forhold til det lokale demokrati

håndteringen af de her sager i fremtiden ude i kommunerne for jeg mener at det er ude lokalt at den her slags sager skal håndteres

det er der man har hånden på kogepladen og har kendskab til de lokale forhold så

miljøområdet der oplevede man lokalt at savne amterne

jeg tror at noget lignende kunne ske her når kommunerne overtager en ny opgave

håndteret godt kommuner kan blive udfordret af at en

skulle kommunen så sige nej til den grundejerforening vi venter lige til der kommer flere ansøgninger jeg synes ikke det er rimeligt at der ikke er en klageadgang

og jeg glæder mig til udvalgsbehandlingen og til at vi får kigget dybere ned i det her jeg er sikker på

demokrati og det om hvorvidt kommunen kan løfte opgaven

i min tale skal den her overdragelse jo ske på ordentlig vis og

også beskrevet fra ministeriets

den kompetence bliver flyttet med over i kommunerne så

miljøets og naturens interesser

den borger der

i klemme fordi der er en eller anden initiativrig grundejerforening som kommer først med at lave en hård kystsikring og så går det ud over andre der synes jeg afgjort

kommunerne fuldstændig totalt

og i al fremtid skal negligere alle hensyn til alt muligt andet som naturfredning naboer og så videre der skal stadig væk

at de ikke har en negativ virkning for naboer og så videre de hensyn skal skal stadig væk varetages de bliver varetaget i dag nu skal de i

men de skal stadig væk varetages

det

synes at bare kommunen har givet en tilladelse skal de enkelte borgere der er naboer til de tilladelser ikke længere have nogle rettigheder

et liberalt synspunkt der nu siger at hvis

uenig i det her med det demokratiske underskud der

har været demokratisk underskud tidligere for de her grundejere der har måttet se deres huse sommerhuse eller andet skvatte i havet

mange gange efterhånden og jeg tror at vi komme til at sige det mange gange i udvalgsbehandlingen

jo ikke sådan at at alle andre sommerhuse end lige præcis de sommerhuse

man hurtigere kan få sikret de sommerhuse i og omkring lønstrup andre steder langs med vores kyster hvor man så kan få lavet kystsikring og beskytte de ejendomme som indtil nu har været i fare og som indtil nu ikke har kunnet foretage kystsikring

det mangler jo i det her lovforslag kan man sige

til de her projekter sådan at kommunen tager et større ansvar og det

er den myndighed er den instans der har hånden på kogepladen har kendskab til

fælles projekter og mere helhedsorienterede løsninger det er det lovforslaget også

meget vi kan flytte det ved jeg ikke herre christian rabjerg madsen gættede på at vi kunne gøre det til det dobbelte jeg tror på at vi

er med denne og regeringens to tidligere ændringer til kystregulering på vej ind i en form hvor kystens udseende bliver underlagt den enkelte lodsejers forgodtbefindende med voldsomt svækkede dokumentationskrav for effekter på miljø og natur samt svækket retsbeskyttelse for naboer til projekter det fremgår godt nok af lovforslaget at det ikke er hensigten at ændre på beskyttelsesniveauet men hvordan kan vi vide det hvordan kan vi vide det hvis vi svækker

hvis man ikke længere skal dokumentere de ændringer der kan ske i natur i fredning

andre forhold skal ikke dokumenteres det betyder at man altså kan gennemføre en sag hvor kun for eksempel beskyttelsen af et sommerhus skal beskrives ikke hvad kystbeskyttelsen kommer til at betyde for naturen eller miljøet i området der skal ikke længere indhentes rådgivning hos en kompetent myndighed

hen bare sætte projektet i gang hvis kommunen har givet tilladelse

og det er jo lidt mærkeligt når vi har fredningsnævnene der netop

kan nu bo op til tusind m væk fra kysten mod nuværende hundrede

hvorfor det hvilke behov er der tale om her ti gange er en voldsom udvidelse når kommunale projekter sættes i gang

skal der være en høring men der skal ikke redegøres for de miljømæssige konsekvenser hvorfor ikke det og hvordan sikres naturen så hvordan kan vi dokumentere når det her er tilfældet at vi sådan set ikke ønsker at ændre beskyttelsesniveauet når private projekter sættes i gang

der slet ikke klages hvorfor fjernes klageadgangen helt til private projekter

skabe en øget kysterosion som følge af privat kystbeskyttelse så dette lovforslag fjerner beskyttelse af natur og miljø det svækker retsbeskyttelsen for naboer til kystbeskyttelsesprojekter og den langsommelige sagsgang kunne faktisk have været klaret med en justering af reglerne for samtidighed i

hvad skal man gøre i stedet for alternativet og enhedslisten har i sidste samling foreslået et nationalt kystråd

national kystfond og en fælles prioritering af hvad der skal passes på af private værdier af fælles værdier og hvor vi skal passe på naturen kysterosion er ikke en ny problemstilling men den er yderligere udfordret af de menneskeskabte klimaforandringer men det bør være en national fælles opgave at forme danmarks vildeste natur langs kysterne vi skal fælles beslutte hvad vi vil have og hvor vi vil have det og så skal vi gennemføre store fælles projekter med hjælp fra kystfonden som redder hvad vi beslutter at redde bygninger så vel som natur

klenodie de danske frie kyster

kendt i hele verden for at være helt unikke fordi de ikke er bebyggede fordi der er steder hvor de kan udfolde sig

er noget af det der virkelig trækker turisme til vestkysten og skaber liv og vækst i nogle områder hvor der måske ikke altid hele året

om hvordan vi skal passe på noget så vigtigt som de danske kyster og det danske landskab

har også en enorm økonomisk værdi som vi skal passe rigtig godt på så er der et andet hensyn

har huse eller sommerhuse ned til kysten og som oplever at der er en stor erosion altså at der forsvinder land de vil jo gerne lave en hård kystsikring uden for deres

problemet er at når man laver en hård kystsikring så slår vandet hårdere ind længere oppe og æder sig længere ind i landet det var det som herre carsten bach og jeg kunne se da vi

land foran deres sommerhuse fordi der ikke er kystsikret dér så enten kan man selvfølgelig vælge modellen

der komme en hård kystsikring hele vejen eller man kan sige vi bliver nødt til at have en sammenhængende plan hvor vi snakker om hvor

vi kan bevare det her naturområde og den her strand som folk går tur på og det her område som så mange

kan lægge de hårde kystsikringsprojekter så

at få lagt rigtig meget sand

en fornuftig hård kystsikring hvis man samtidig pumper rigtig meget

kysten og på stranden sådan

mange steder hvor man kan klare med sandfodring altså hvor man ved at blive ved med at lægge sand

så det er selvfølgelig nogle af de her steder en fælles opgave for staten eller for kommunerne at få snakket om hvordan vi skal gøre det men det kræver et helhedsblik det kræver at man ikke laver små drypvise indsatser

radikale venstres side kan vi ikke støtte det forslag der ligger nu vi kunne godt være med til at lægge

ud til kommunen vi kunne godt være med til at

kommer hurtigere sagsbehandling

den måde man gør det på nu har man ikke sikret en sammenhængende planlægning før man begynder at give tilladelser og man har ikke sikret de enkelte borgere ude i området at de også bliver hørt hvis man i dag med det forslag regeringen

initiativretten er privat og hvor kommunen så giver en tilladelse så vil man altså ikke længere kunne klage over at det her går ind over en strandbeskyttelseslinje eller ødelægger stranden foran ens sommerhus eller der hvor man går tur

sagerne hurtigt igennem i klagenævnet som man jo selv har forsinket

naturhensyn og beskyttelseshensyn som bliver stærkt nedprioriteret

men man skal også tænke på alle naboerne og alle dem der er rundt om og den balance er der slet ikke i det her forslag derudover overdrager man altså

fra fredningsnævnet til kommunerne og det synes vi er en dårlig idé naturfredning af nogle af vores allervigtigste naturområder er virkelig

man nu tage ud af fredningsnævnets hænder det synes vi

sidst men ikke mindst har kommunerne

en stor og svær opgave

for virkelig at få kystdirektoratets viden flyttet med ud i kommunerne

vil der altså også sidde folk derude der skal håndtere det her og som slet ikke

kan komme ud til kommunerne

jeg skulle hilse fra sf og sige at de står samme sted som radikale venstre vi kan ikke støtte forslaget

de seneste år har danmark

flere gange været ramt af stormflod og oversvømmelser

er det noget vi må indrette os efter derfor er det afgørende at kystbeskyttelse indtænkes når der fremover bygges og planlægges regeringen ønsker at fremme den udvikling ved at gøre det lettere

den enkelte husejer og for kommunerne

sig mod ekstremt vejr det første skridt tog vi da vi i januar i år vedtog at ændre formålsbestemmelsen i kystbeskyttelsesloven noget vi blandt andet har arbejde i et tæt samarbejde med dansk folkeparti

vil også gerne takke ordføreren for arbejdet omkring det her dossier det er noget der ligger os begge meget på sinde og det er væsentligt for en ændring gør det nemlig meget enklere for borgerne at kystbeskytte deres ejendom så de netop kan sove trygt om natten i deres hjem

tror det må være fordi den socialdemokratiske ordfører har glemt jyllinge nordmark og borgmesterkollegaen i roskilde som jo også er socialdemokrat at ordføreren ikke bare stemmer for det her for hvis der er noget socialdemokraterne i roskilde og alle borgere derude har oplevet

man har skullet indhente intet mindre end ti separate myndighedsgodkendelser og det er ikke hensigtsmæssigt nu gør regeringen og dansk folkeparti det at vi sætter borgeren i centrum

når der som i jyllinge planlægges langsigtet og på tværs af kommunegrænserne at vi får kystbeskyttelse der gavner flest og bliver billigst for den enkelte derfor skal det være slut med sager der trækker i langdrag når den enkelte borger eller de lokale kommuner vil beskytte ejendom og værdier mod havet den grundlæggende idé

om én indgang er at det skal være lettere og hurtigere for den enkelte husejer at sikre sin ejendom så familien kan sove trygt også når havet viser tænder et andet vigtigt sigte er at gøre det enklere for kommunerne som ønsker at gennemføre store og mere langsigtede kystbeskyttelsesprojekter regeringen ønsker med

ikke bare at skabe én indgang og samle hele sagsbehandlingskompetencen ét sted men også

strømline selve sagsgangen så alle godkendelser og dispensationer samles i én afgørelse på den måde kan vi skabe klar og synlig fremdrift i kystbeskyttelsesprojekterne både for den enkelte borger og for danske kystkommuner som ønsker at engagere sig i kommunale fællesløsninger når lovgivningen inkluderes betyder det at det bliver nemmere og enklere at gennemføre et kystbeskyttelsesprojekt men det betyder ikke at der ikke længere skal tages hensyn til denne lovgivning når der skal igangsættes et kystbeskyttelsesprojekt skal kommunen som myndighed fortsat afveje hensynet til for eksempel et fredet område fuldstændig som før

eller krølle bestemmelserne om beskyttelse af fortidsminder sammen og smide dem i papirkurven den eneste forskel er at den enkelte godkendelse eller dispensation ikke længere skal behandles særskilt

påklages særskilt den enkelte godkendelse eller dispensation indgår i stedet som et vigtigt element i kommunens endelige afgørelse der så høres og påklages samlet på den måde bliver sagsbehandlingen smidigere og langt langt hurtigere og jeg behøver bare at minde ordførerne om januar måned i to tusind og sytten tror jeg

mel i munden altså hvis man vil have hurtigere sagsbehandling og tage hensyn til borgerne så kan man ikke fortsætte det paradigme vi kender i dag og det må de ordførere der stemmer imod det her så gå ud og forklare sammen med de kollegaer som har stået ude med vand til knæene og grædt med borgerne siden den første kystbeskyttelseslov blev indført i

nitten otte og firs har forvaltningen af kystbeskyttelsesloven været en af opgaverne i kystdirektoratet når den myndighedsopgave nu lægges i kommunerne er det derfor vigtigt for mig at vi fra regeringens side gør en målrettet indsats det var også det den radikale ordfører efterspurgte for at gøre overgangen så let og gnidningsløs som muligt derfor har vi iværksat en række tiltag som skal lette overgangen til kommunal sagsbehandling af kystbeskyttelsessager og bane vejen for kommuner som vil iværksætte kommunale fællesprojekter i perioden fra april til november i år inviterer miljø og fødevareministeriets rejsehold for klimatiltilpasning oversvømmelser og erosion alle interesserede kommuner til en række kurser der dækker tre centrale temaer lovgivning og sagsbehandling i kystbeskyttelsessager kommunale fællesprojekter og kysttekniske beskyttelsesmetoder det er ofte en stor udfordring for kommunen at fordele regningen når der

et lokalt fælles initiativ til beskyttelse af kysten og for at gøre det lettere at etablere den type fælles løsninger har kystdirektoratet også udarbejdet en vejledning til hvordan udgifterne kan fordeles medlem forskellige ejere af fast ejendom som får gavn af kystbeskyttelsen i miljø og fødevareministeriet udarbejder vi desuden en vejledning i tekniske kystbeskyttelsesmetoder som ligger klar til kommunerne når de overtager sagsbehandlingen og sideløbende med de aktiviteter vil miljø og fødevareministeriets specialister i kystbeskyttelse fortsat stå til rådighed for kommunerne med rådgivning og kystteknisk vejledning hvorfor fordi vi alle har en interesse i at vi laver disse projekter på bedst tænkelig måde

til gene for naboer og øvrige jeg er glad for at

et lovforslag som repræsenterer en kraftig forenkling på kystbeskyttelsesområdet med det samler vi myndighedskompetencen ét sted vi sikrer hurtigere sagsbehandling ved at inkludere dispensationer og andre myndighedstilladelser i én endelig afgørelse

og jeg håber at der er bred opbakning til det når vi er igennem lovbehandlingen i de kommende uger så blot

fuldstændig hjælpeløs som borger

der laves kystbeskyttelsesprojekter som ikke er fælleskommunale det er ikke tilfældet der er fortsat klageadgang i private grundejersager omfanget af prøvelsen er et retligt spørgsmål og det er den selvfølgelig fordi

vi har en tillid til at det her bliver lavet efter de rette foranstaltninger og at borgerne jo skal have godkendelse som i alle andre godkendelsessager

skal indhente kystteknisk vurdering man kan gøre det hos kystdirektoratet men man kan også gøre det hos andre med kystteknisk kompetence så man netop ikke forårsager læsideerosion og lignende når man laver sine projekter så gør vi det at vi i løbet af de kommende fem år eller hvor

evaluerer setuppet og hvis der skulle vise sig nogle uhensigtsmæssigheder

ændre på

to gange inden for det seneste år og lige præcis de forbedringer for borgerne i jyllinge nordmark som det her lovforslag indebærer bakker vi jo fuldt og helt op om

jo være et kommunalt fællesprojekt hvis det skulle godkendes efter de nye regler og den proces som

den slags projekter bakker vi jo fuldt og helt op om så fri tinget for den slags platheder usandheder

er naboer til private projekter skal stilles ringere og have en mere begrænset adgang til at klage end borgere

det der drejer sig om fælleskommunale projekter

ikke ville ændre lovgivningen så man får lavet et samlet hele i det her derfor er plathederne kun hos ordføreren og jeg synes at ordføreren skal gå godt og grundigt i tænkeboks inden socialdemokraterne ender med at stemme imod det her vi har ønsket at få en

hurtig og smidig proces omkring det her og det er derfor at man i enkelte private grundejersager kun kan

det mener vi i øvrigt stiller borgernes retssikkerhed

der hvor den skal være og så skal der være taget hensyn til alle andre forhold i den sagsbehandling man skal have

som roskilde en bedre proces en hurtigere proces

som man jo vil give kommunale fællesprojekter med den her lovgivning det vi ikke bakker op om er at man stiller naboer ringere hvis man er nabo til et privat projekt end hvis man er nabo til et kommunalt fællesprojekt

ministeren skulle gøre sig flere anstrengelser for at svare på den

jeg skal forstå det men vi har sagt at når man får lavet en godkendelse hos kommunerne så ligger der de hensyn der skal tages og det der skal klages over er det retlige spørgsmål fordi det er det der er det afgørende

også gælder private projekter så hvis ministeren vil overveje

at vi ville overveje

få enderne til at mødes vi mener at det vil forsinke hele det dossier betragteligt hvis man skal til også at lave fuld prøvelse i alle de private sager

vi mener også det er unødvendigt at skulle gøre det fordi der er en masse saglige hensyn i den kommunale sagsbehandling man allerede skal tage højde for men det er jo det lovbehandling er til også at drøfte med hinanden så alle måske får et mere nuanceret syn på

at man skal stilles anderledes hvis man er nabo til et privat projekt frem for nabo til et kommunalt projekt

det er sidste bøn til ministeren om at forklare os hvorfor man skal stilles anderledes hvis man

og stilles mindre

at det her kommer til at trække ud i det uendelige og det er jo netop det vi har villet væk fra

vi har kunnet se alle mulige steder i landet og det er det der har hæmmet hele fremdriften i projekterne så derfor ønsker vi

er den proces i det kommunale godkendelsessystem der tager højde for det der skal tages højde for

ikke skal være bekymret den del

set er indstillet på at foretage ændringer ministeren fremlægger det lidt sådan at enten foretager man de ændringer som regeringen nu har foreslået eller også vil man ikke foretage ændringer slet ikke tilfældet for vores vedkommende har vi sammen med enhedslisten

og jeg er sikker på at de andre partier her også gerne vil lave ændringer

er jo at man fjerner forpligtelsen til at indhente faglig vejledning man fjerner en række dokumentationskrav

en ordentlig vurdering af af hvad de her projekter vil betyde for natur og miljø for fredninger for

at man kan vælge mellem at få kystteknisk vejledning til sine projekter

private aktører ingeniørfirmaer eller lignende der er certificeret til det og så kystdirektoratet hvor den vejledning kun ligger i kystdirektoratet så

jo ret væsentligt at understrege her så kysterne risikerer ikke at blive udsat for alt muligt der ikke

man ikke længere er forpligtet til at indhente nogen form for faglig rådgivning man kan selv vælge og det er det der for mig er forskellen skal man ud at

set bare som en gruppe privatpersoner finde på sine egne projekter og så indsende dem til kommunen og så få en godkendelse eller hvad er der et krav

den samme retstilstand gælder og det vil sige at hvis man kommer som borger og vil lave et kystbeskyttelsesprojekt omkring sin ejendom skal man have en kystteknisk vurdering af de ting der skal etableres og det skal kommunen tage saglige hensyn til akkurat som man gør i alle mulige andre tilfælde men vi siger bare at

går den vej jeg synes ikke at vi her i debatten

hvorfor man vil begrænse borgeres mulighed for at klage hvis der er en grundejerforening der er fremme i skoene i et lokalområde og kommer med det

jeg synes også at der i det

nogle ting hvor der skal redegøres for et hovedhensyn

har et hovedhensyn som så glemmer andre hensyn

at omfanget af prøvelsen i retlige spørgsmål er for borgere der laver enkeltprojekter

ville have en højere hastighed i det arbejde omkring

som der skal etableres men vi kan bare se

nødvendige løsning hvis ikke man skal havne i jyllinge nordmark sager og lignende rundtomkring i landet og vi har et ønske fra regeringens side sammen

al ære og respekt for at man kan have et andet

være et udmærket greb men

umuliggøre at man kan klage vi står over for noget her hvor kommunerne skal overtage en kompetence det kunne godt være at der er nogle kommuner som i deres sagsbehandling laver noget som

være helt anderledes hvis vi havde noget som var en kommunal kernekompetence hvor de bare var

jeg synes at borgerne skal have mulighed for at klage over de projekter

det helt rigtigt som herre søren egge rasmussen siger at nu kommer der en ny dimension på det

jo derfor vi stiller hele klaviaturet af teknisk kyndig vejledning til rådighed for kommunerne og at man skal indhente udtalelser så kommunerne ikke

det her jyllinge nordmark projekt hvilken type projekt er det

så kan jeg ikke forstå logikken

anderledes end naboer til de fælleskommunale projekter jeg kan simpelt

forklaring der er kommet indtil videre forstår jeg at det handler om det skal gå hurtigere

nabo til et privat projekt jeg har også hørt ministeren sige at hvis man vil lave fuld prøvelse på de private

siger ministeren så at hvis man er nabo til et fælleskommunalt projekt hvor der er adgang til fuld prøvelse

som tilfældigvis er nabo til et privat projekt og

retsligt skal være stillet anderledes

anden sagsbehandling som ministeren

skulle sidestilles jeg mener jo at den model man har lavet for det fælleskommunale

klagemuligheder der er bare adgang til en fuld prøvelse af sagen der mangler jeg at høre ministeren forklare hvorfor man ikke tillader det for de private projekter jeg kan

et privat projekt det er et meget kompliceret projekt

vi har et ønske om at den slags projekter bliver enklere i fremtiden det har vi sendt et meget klart signal om og det kommer til at ske nu vi må så se om socialdemokraterne bakker op om

der er ikke flere som har bedt om ordet og forhandlingen er derfor afsluttet jeg foreslår at forslaget henvises til

som vedtaget

set tanken om målrettet regulering som en blomst der er groet i vores egen baghave det var den socialdemokratisk ledede regering som nedsatte natur og landbrugskommissionen som foreslog den målrettede kvælstofregulering i sin rapport fra to tusind og tretten den nuværende regering nævner det også selv i den politiske aftale om målrettet regulering fra

bred opbakning i folketinget og blandt interessenterne og siden kommissionen offentliggjorde sine anbefalinger har skiftende regeringer arbejdet på at udvikle en målrettet regulering

først

i den socialdemokratiske vækstplan for fødevarer så kom det med i

så fået sin egen aftale

vi noget uforstående over for den måde hvorpå regeringen vælger at gå med det smallest mulige flertal for en aftale om målrettet regulering

udvist en stor velvilje til at samarbejde og forhandlingsivrighed med regeringen på området og alligevel sprang regeringen fra i målet og lavede et smalt forlig med de usikkerheder det nu indebærer det er ikke gavnligt for erhvervet og det er heller ikke gavnligt for miljøet efter en årrække med generel regulering præget af skiftende regeringer og en

er det brede aftaler og stabile rammer

er brug for derfor nytter det ikke noget at regeringen finder på at holde partier som egentlig gerne vil være med i et fornuftigt projekt udenfor landbrug fødevarer danmarks naturfredningsforening og socialdemokratiet har alle efterspurgt den bredest mulige aftale men regeringen gik smalt og opfandt sin egen særprægede form for parlamentarisme for normalt er det sådan at vi som partier i folketinget kan forhandle med regeringen sammen med den ansvarlige ressortminister

miljø og fødevareministeren for vi endte faktisk med at have en aftaletekst på bordet kun med en enkelt lille kantet parentes en enkelt ting der skulle afklares nemlig et helt kontant spørgsmål om fem og tyve million

men for regeringen var det ikke nok med én repræsentant for regeringen og derfor blev det gamle mundheld om at for mange kokke fordærver maden desværre alt for sigende for forløbet her det bærer statsministeren som også leder regeringen et særligt ansvar for men det skal imidlertid ikke fjerne fokus fra at vi er store tilhængere af at der kommer en målrettet regulering det er sådan at

har man mulighed for at deltage i det arbejde som forbereder

som det her man har en anden adgang til at få bistand fra embedsværket hos ministeren og sådan skal det også være men det sætter selvfølgelig

når et teknisk kompleks og og skelsættende

kommer til behandling her i salen for os

afspejler de hensyn som vi mener der skal tages i arbejdet med en målrettet regulering og det vil vi bruge udvalgsarbejdet til at komme meget dybere ned i samtidig vil jeg holde fast i at det er vigtigt for os fortsat at kunne skabe den bredest mulige opbakning til den målrettede regulering når vi taler om et egentligt paradigme for landbruget

vil vi gerne kunne skabe grundlaget for en bred aftale enten nu hvis regeringen er det sindet eller når der måtte opstå en anden mulighed for det jeg vil i dag på vegne af

opfordre regeringen til at gå i dialog og skabe det bredest mulige politiske fundament under den målrettede regulering vi opfordrer og håber at statsministeren på vegne af regeringen vil tage imod den fremstrakte hånd

vi forstår at han har haft

nu foreligger giver jo muligheder for at man kunne justere på den her målrettede regulering efter

vi er i enhedslisten

jeg synes det virker fuldstændig tåbeligt når vi er i en situation

importeres handelsgødning som bruges på markerne tohundredetusind t kunstgødning bruges der derude

engang krav om hvad det er for nogle filtre der skal være

ikke se at der kan være nogle elementer i

som man måske ikke i starten var så glade for

og derfor vil man jo også som tingene udvikler sig kunne forholde sig anderledes til det vi synes det var en fornuftig aftale der blev lavet i i slutningen af december måned på miljø og fødevareministerens kontor og den står vi

også med de elementer som ordføreren her tager frem det som jeg egentlig synes er det vigtigste er

er aftaleparti eller forligsparti

de enkelte virkemidler de enkelte elementer som indgår hvis man har et ønske om det men erhvervet er bedst stillet ved at have et bredt og solidt fundament under noget så grundlæggende for hele landbruget som som det paradigme den målrettede regulering er og derfor appellerer jeg bare endnu en gang til

forholde mig kritisk til at man

vi har andre erhverv i danmark hvor man indimellem skærper miljøkrav og

her lægges der op til at der skal gives penge til landmænd for at forurene mindre og at det så tages fra landdistriktsmidler som vi jo sikkert kunne finde rigtig mange gode ting at bruge til

man på et andet niveau i regeringen ville have taget ud så

den del af økonomien jeg kan godt se at man kan kompensere landmænd for at gøre indsatser til gavn for miljøet man skal ikke overkompensere jeg tror man får lige rigeligt

efterafgrødemodellen sådan som tingene ser ud nu men når man kommer ind og bruger landdistriktsprogrammet

en modus hvor det handler om de faktiske udgifter og det er et niveau jeg synes er passende for en eventuel kompensation

passende niveau og det er inden for de krav som landdistriktsprogrammet

kunne være med så det

vil ordføreren ikke lige uddybe det

standing eller hvad det nu kan være

når nu dansk folkeparti gerne vil have

afbrænding af gødning kan ordføreren ikke se at det er lidt mærkeligt at man importerer en masse kunstgødning

det er en forkert vej at gå

at man skal indrette sin dyrkning efter at det begynder at regne mere i danmark

hvis man driver sit landbrug tæt

hvis man har så meget gødning at

det men vi skal da frem til nogle mere bæredygtige holistiske løsninger hvor man

ordfører sige at vi var fuldstændig enige om aftalen det er også mit indtryk den aftale der blev indgået kort før jul der manglede den her kantede parentes vi nu har lært lidt om i dag

indgik så som en del af aftalen

enighed omkring den målrettede regulering

at mit spørgsmål er mener ordføreren fra dansk

sige er at man egentlig er enig i

godt kunne få lov til at gøre det bare ikke som forligspartier med vetoret men som aftalepartier uden vetoret men

aftalen før jul som jeg gerne vil tilbage til

tage kaffen med statsministeren og så den nye aftale så jeg hører egentlig at

tak for det i danmark passer vi rigtig godt på drikkevandet og det skal vi selvfølgelig fortsat gøre og det medvirker det her lovforslag

jeg er glad for at miljø og sundhedsmyndighederne har fastslået

glad for at vi fortsat kan sige at vi alle sammen roligt kan drikke vandet direkte fra vandhanen

der er jo god gang i hjulene i den danske

fødevaresektor mange danskere foretrækker fødevarer der produceret i danmark fordi man

på ansvarlig vis

ikke kun herhjemme at de danske fødevareproducenter ses som garanter for kvalitet og høj fødevaresikkerhed

fødevarebranchen hiver hvert år store eksportindtægter hjem som kan omsættes til velfærd og arbejdspladser i hele landet ud over den store efterspørgsel herhjemme og fra vores traditionelle eksportmarkeder i eu og usa ser vi også nye markeder med stort vækstpotentiale i asien og mellemøsten hvor en voksende befolkning og middelklasse nu også har mulighed for at købe danske kvalitetsfødevarer efterspørgslen

hvorvidt de danske producenter kan følge med vi har med aftalen om fødevare

de danske landmænd mulighed for at tilføre deres planter mere kvælstof uden at det skader miljøet og ved at komme undergødskningen til livs kan man i højere grad imødekomme den store efterspørgsel fordi produktionen så også bliver øget

at fødevareklyngens eksport endnu en gang

rekord i to tusind og sytten og igen uden

den øgede brug af kvælstof har kun en gavnlig effekt på produktionen hvis den optages af planterne og ikke udvaskes eller skader vandmiljøet med den målrettede regulering som vi

behandler her tager vi højde for dette ved at de kvælstofreducerende tiltag tilpasses og fokuseres så indsatsen sker der hvor der er behov for det det giver mest muligt miljø for pengene og skiftet fra generelle regler til mere skræddersyet regulering markerer netop det vigtige paradigmeskift som er en del af krumtappen i det her det gør også op med den falske modsætning der har eksisteret mellem udvikling af fødevareproduktion og et godt og sundt

vandmiljø det behøver

enten eller det er et både og vi skal både kunne

på miljøet det tror jeg der er meget stor enighed om med lovforslaget

kvælstofreducerende virkemidler efterhånden som de bliver udviklet

de mest omkostnings og miljøeffektive i netop deres produktion

der også et fortsat videreudviklingsarbejde omkring lovforslaget bygger på samarbejde og frivillighed landmændene i

områder med særlige behov har mulighed for at søge om kompensation for frivillig etablering af kvælstofreducerende tiltag og når man ikke i mål med kvælstofreduktionen

vej suppleres indsatsen med et obligatorisk krav om målrettede efterafgrøder en mere målrettet og fleksibel regulering der giver landmændene robuste jorde og mulighed for at øge deres produktion ved at tilføre mere af den næring som planterne har brug for og samtidig sætte ind med indsatser på de områder hvor der er behov for det skaber rum til fortsat vækst og udvikling i fødevare og landbrugssektoren samtidig med at vi passer godt på miljøet

med går en stærk fødevareproduktion

vandmiljø hånd i hånd og derfor stemmer venstre for

jeg skulle hilse fra det konservative folkeparti og de også

nu er det sådan at der er pesticidrester i fem og tyve procent af vores drikkevandsboringer

vi har også på det seneste hørt at der er en forøget risiko for

så jeg synes vi står i en situation hvor

nok krav over for landbruget

den indgang som ordføreren havde til den her sag

alt i landbruget går

gøre så er der nogle udfordringer og dem har vi også håndteret og det glæder mig da også at vi kan se at

tendenser til at den tyve til tredive årige indsats der nu har været gjort

vi sige indikationer på at nogle af de målinger man

et fald i de fund som også spørgeren her er inde på og det er sådan set godt det tyder jo på at det nu kun er et spørgsmål om tid inden vi også

sige ser endnu flere gode resultater

en klar markering af at vi selvfølgelig fortsat skal passe godt på vores drikkevand og grundvand og jeg er da meget glad for at selv i de debatter der er

meldt ud at der ikke er

sundhedsmæssige problemer med det forklaringen er nok og det er

man jo ikke kunne for år tilbage det gør så også at man kan registrere mere men

roligt kan drikke

tilladelse til at landmændene kunne bruge mere kvælstof

kommer med et system som skal forsøge at

man finder på et lidt mere intelligent system

regulering inden man eventuelt gav nogle landmænd lov til at gøde mere

miljøbeskyttelsesniveauet

og derfor kan jeg også henvise til de indsatser der allerede tidligere er gjort det vi behandler nu er fra to tusind og nitten og det fremgår jo i øvrigt af sagens akter hvordan det hænger sammen

vi skal passe på naturen og vi har jo en fantastisk fortælling for øjeblikket om at økologien udvikler sig

sidste år havde vi en omlægning på enogfyrretusind ha

har været en voldsom stigning den pakke der lige er kommet i dag fra regeringen og som ordføreren derfor også er med i skruer jo lidt ned for tempoet er det ikke lidt ærgerligt at man skruer ned fra

til omkring treogtredivetusind ha

når man ved at det her er det mest effektive virkemiddel til at

for alternativet jo simpelt hen have misforstået med plus og minus

så følger vi jo op på det som et stigende antal af forbrugere ønsker det er fuldstændig korrekt at vi når op på omkring cirka ti procent

er omlagt til økologi nu og det er jo efter min opfattelse som venstremand og liberal

selv der skal bestemme hvad der skal i indkøbskurven og på tallerkenen og når det er at

giver vi muligheden for at landmænd og

det så man kan vælge det når man går ud og handler så det er et

til oplysning for alternativet kig lige en gang på

meldes ud at man lægger sig på et niveau der er et gennemsnit af de sidste tre år og da det sidste år var det allerhøjeste niveau

er det jo at man lægger sig på et lidt lavere niveau end der hvor vi var sidste år men jeg vil egentlig bare

lovforslaget som vi diskuterer og det er det her med at der faktisk gives mulighed for at man kan udskyde

er det ikke problematisk hvordan vil man så sikre

ministeren kan udskyde den slags

at hvis man lægger sammen og dividerer tilstrækkelig mange gange kan man få det resultat ud af det man næsten ønsker

jeg er glad for at man stadig væk følger op på det

på hylderne for så vidt angår beskyttelsen af vores drikkevand og vores grundvand

jeg glad for at vi lige præcis med det her lovforslag kan sige med klar stemmeføring

landbrug eller miljø nej det er både og vi kan stadig væk producere verdens bedste fødevarer her og samtidig passe godt på vores

så vi stadig væk kan drikke vandet direkte fra vandhanen

ordføreren ser et problem i at at socialdemokratiet kunne tiltræde aftalen som forligsparti og at de øvrige røde partier i folketinget kunne tiltræde som aftalepartier altså uden at have en egentlig vetobestemmelse i

bredde som også sikrer landmændene stabile rammevilkår sikrer den bredest mulige politiske opbakning til en målrettet regulering så har ordføreren betænkeligheder ved den konstruktion eller kunne det være en vej frem

at skabe det bredest mulige politiske flertal

var godt med i et langt forløb

tilgang til det fra socialdemokratiets

ordføreren kun taler på sit eget partis vegne og

at kunne tilslutte sig den samme aftale men bare som aftaleparti det vil sige uden vetoret det er jeg bare spørger ordføreren for jeg kan

et problem i den konstruktion er ordføreren for venstre klar til at stå på mål for den aftale vi indgik i slutningen af december måned for så er vi

at socialdemokraterne løb ud af lokalet i sidste øjeblik

fremdrift i tingene så rykker vi på det men hvis det er sådan at socialdemokratiet siger

det kan være nogle der engang kan skrive en spændende historie om

i december to tusind og femten et par dage før jul

en aftale om landbrugspakken hastværket skyldtes at man for alt i verden skulle være klar med lovgrundlaget så landmændene allerede i den kommende dyrkningssæson kunne få lov til hælde mere gylle på markerne men hastværk er som bekendt ofte lastværk og senere

et meget uskønt billede af forløbet

for at legitimere landbrugspakken et sminket miljøregnskab der skulle få pakken til at fremstå grøn i alle år en minister der gik af og stor usikkerhed om helt centrale elementer i beregningsgrundlaget et af de afgørende elementer der skulle få regnskabet bag landbrugspakken til at gå op var den målrettede regulering som vi behandler nu i dag man havde på daværende tidspunkt dog på ingen måde en målrettet regulering på plads det er først nu næsten to et halvt år senere at vi

målrettet regulering på plads foruden alle de problemer der er forbundet med landbrugspakken i forhold til

meget usikre beregningsgrundlag og at vi står med en

ekstra udledning på flere tusind tons

ualmindelig dårligt politisk håndværk at man vedtager en landbrugspakke der giver landmændene lov

den målrettede regulering er på plads med den usikkerhed det kan medføre når det er sagt

er enhedslisten stor fortaler for at vi får en målrettet regulering af landbruget i gang enhedslisten har gennem en årrække arbejdet for at man skulle komme i gang med en målrettet regulering og imødekomme anbefalingerne fra natur og landbrugskommissionen om en målrettet regulering enhedslisten bakker derfor i princippet op om det paradigmeskift der lægges op til med lovforslaget hvor landmændene fremover får forskellige miljøkrav alt efter hvor sårbar eller robust deres jord er og hvilken afstand der er til vandmiljøet vi mener dog at ambitionsniveauet

til håndtering af kvælstofforureningen ligger for lavt i forhold til de udfordringer vi står over for

vores vandmiljø derudover ser vi en række problemer i lovforslaget med landbrugspakken

lov til at gøde mere med lovforslaget skal de nu kompenseres økonomisk for at lave tiltag der mindsker kvælstofforureningen andre virksomheder får ikke penge for at rense deres forurening det er blot et krav

et element som vi principielt synes

midler der skal bruges til kompensation da der fra to tusind og tyve tages fra landdistriktsmidlerne men der er dog stor usikkerhed

hvorvidt eu vil godtage at landdistriktsmidlerne bruges som økonomisk kompensation til landmænd for ikke at forurene hvis ikke det er muligt skal pengene findes et andet sted

det problem har jeg ikke hørt at regeringen har adresseret i i de processer der har været

der mulighed for at udskyde nogle efterafgrøder og det synes vi er uhensigtsmæssigt hvis man ser på de nyeste tal fra to tusind og seksten

bliver udledt toogtredstusinde og firehundrede

kvælstof til de danske kystområder hvilket viser at vi i forvejen er håbløst bagefter i forhold til at nå målet som er en udledning på toogfyrretusind

sætte nye havbrug ud på havet vi synes at mulighederne for at udskyde efterafgrøder vil gøre det endnu værre og vi synes at man skal være stram på det område vi hæfter os ved at dette lovforslag er en implementering af en meget smal politisk aftale og at landbruget

på sin vis har brug for at vi har

som der er for for sektoren afslutningsvis vil

enhedslisten altså er er for den målrettede regulering det er et godt virkemiddel som skal iværksættes

men vi har en række bekymringer og forbehold i forhold til det foreliggende lovforslag vi vælger derfor ikke at tage endelig stilling til lovforslaget på nuværende tidspunkt men håber at der i den videre behandling af lovforslaget kan opnås

enighed om en række ændringsforslag der kan forbedre forslaget og det ville nok være endnu bedre hvis vi først fik det vedtaget efter et

her markerer det efterhånden meget omtalte

af dansk landbrug det er så dog for mig at se i virkeligheden en helt naturlig udvikling at vi også inden for miljøregulering nu bevæger os væk fra generel regulering og over til målrettet regulering beslutningen stammer reelt set tilbage fra blå bloks

der blev givet mulighed for at forbedre de erhvervsøkonomiske rammer for landbruget uden at forringe miljøindsatsen over tid

det har tidligere været udmøntet i en målrettet og frivillig

ny aftale mellem regeringen og dansk folkeparti igen fristes man

til at tilføje til egentlig målrettet regulering på såkaldt

de faktiske lokale forhold vi giver den enkelte landmand en større frihed til at vælge forskellige kvælstofreducerende tiltag og de valgmuligheder i form af nye virkemidler vil også i fremtiden

på lidt længere sigt vil den teknologiske udvikling

vil kunne lave meget mere detaljerede målinger forhåbentlig helt ned på den enkelte mark de muligheder skal vi lovgivningsmæssigt være klar til at gribe og det er blandt andet også det

er et første skridt på vej

vil jeg blot sige at liberal alliance selvfølgelig støtter lovforslaget

at vi omlægger til en målrettet regulering det giver mening at man regulerer efter forholdene i stedet for over en bred kam det har meget af den her landbrugspakke handlet om men der er jo altid den situation at djævlen ligger i detaljen og det er også situationen her

får vi skabt løsninger der giver

folketingssalen med en sag der handlede om de minimis

der var givet ulovligt og som skal tilbagebetales

ordning der ligger i det kan ende med

i den her ordning er mulighed for

var tale om en slags bagatelgrænse men det her

kan man få lov til at udskyde sin indsats det giver jo nogle store problemer

de krævede reduktioner som det netop er meget vigtigt at få gennemført i

bliver skubbet foran os der er slet ikke nogen sikkerhed for at vi kommer i mål

afbrænding af forskellige gødningsressourcer her og endda på forbrændingsanlæg eller brændingsanlæg ændres det til fra at være et miljøgodkendt anlæg der forbrænder affald og

forbrænding af nogle ressourcer som vi skulle udnytte bedre

miljøkrav til så alt i alt er er jeg meget skeptisk over for det her forslag og som som det står lige nu

samle både de grønne og landbruget

vi ikke skulle være i den her evige kamp mod hinanden men at vi måske kunne lave

plan for danmark som kunne have fokus på at skabe

og bæredygtigt landbrug i danmark og samtidig kunne sikre at det lå inden for naturens tålegrænser altså at vi kunne have rent vand og at vi kunne have en levende og stærk natur og ved at tænke begge dele sammen

vi kunne blive enige om en vej frem

grønne interesser og landbruget fordi man lyttede til hinanden og ledte efter en balance i det man lavede

vi begyndte at sætte gang i naturfonden og beskyttelse af § tre arealer og

samtidig lagde an til at lave målrettet regulering når den var klar så kom der et regeringsskifte og så var det altså slut med den balancerede tilgang så var det slut med inddragelsen

en seksten punktsplan som man havde vedtaget

gøre det bedre og se om vi kunne nå hinanden og få nogle forbedringer ind hvis regeringen ligesom ville køre frem med det her

så landbrugspakken blev vedtaget med et meget

det var jo altså fordi det var de her seksten initiativer der skulle køres igennem

er grøfterne ved gud opstået igen det er virkelig blevet svært at snakke sammen mangelen på balance og på

at ville inddrage og møde hinanden har jo så været ekstra tydelig i den her proces omkring målrettet regulering fordi man fra regeringens side kun ville indkalde ét parti til forhandlinger fra oppositionen og alle vi andre var åbenbart så giftige

selv om vi sagde at okay vi er faktisk villige til at gå ind og være med i noget af det der ligger her selv om vi synes at der kunne være klare forbedringer

det vil sige at ønsket om at få bredde i det her få noget der kan holde der kan være langt havde regeringen tydeligvis ikke i forhandlingerne omkring målrettet regulering man ønskede ikke et bredt forlig man ønskede ikke stabile rammer for landbruget fremover og hvis der sidder landmænd derude som er skuffede over det

et samfund derude der er skuffede over at man ikke fik lavet natur og landbrugskommissionens store kompromis og fik alle naturhensynene med samtidig med at man lavede de her ting for at få et landbrug der kunne producere mere der hvor jorden kan tåle

så forstår jeg det også godt og fra radikale venstres side er vi meget meget ærgerlige og personligt er jeg selv virkelig virkelig ked af at natur og landbrugskommissionen blev kørt i grøften på den måde som den blev da der kom en ny regering

nogle udmærkede ting fordi det har et bud på hvordan en målrettet regulering kan se

at man vil få retentionen ind når den er klar og

ting i det her som bestemt er rigtig fornuftige

ting i det som vi synes er ærgerligt blandt andet at man ikke har fået brugt det værktøj der hedder udtagning af jord

også fordi der er rigtig mange derude der godt ved at hvis vi kan få lagt økonomien rigtigt på det her område så i stedet for at løse det med noget der skal gøres hvert år med de her efterafgrøder

det måske bedre at tage noget jord ud af drift og sige at

særlig produktiv den kan både opsamle kvælstof den kan blive til natur den kan give

frem for at ville klare det med især de her efterafgrøder derudover

er finansieringen jo også at det ikke længere er forureneren der betaler

igen og det var jo ikke intentionen intentionen var jo at sige at

så er der nogle der får et tab og det skal vi udjævne

for sagt at nogle private får en gevinst og underskuddet dækker samfundet det var

fra natur og landbrugskommissionen så vi er altså meget skeptiske over

udformning som der ligger her og ærgerer os over at man ikke har lavet en bred aftale og skabt stabile rammer og at man ikke kunne finde ud af at balancere

stærkt landbrug når man nu havde muligheden og hele forarbejdet var lavet under den tidligere s r sf regering jeg skal hilse også fra sf der ikke kan være

står samme sted som radikale og er meget skeptiske over for det her lovforslag med de bemærkninger jeg

altid det er så interessant med den historieskrivning som fru ida auken begiver sig ud i

regeringen kom til og trods det kunne fru ida auken sidde og forhandle indtil allersidste aften inden aftalen blev landet så det var altså ikke mere slut med bredden end at man kunne være med i et helt forhandlingsforløb

blev landet en aftale som fru ida auken så ikke kunne

i stille øjeblikke tænker om man er en del af løsningen eller en del af problemet

det omkring udtagning af jord som fru ida auken adresserer er jo ikke rigtigt vi har jo afsat

til pakken hvoraf udtagning af jord er en væsentlig del

miljødelen i det og naturens tålegrænser

har fru ida auken al god grund til

regeringen kunne jo ikke have fået en kvægundtagelse

sine ting igennem i eu hvis ikke det var at vi overholdt direktiverne så

der er der sammenhæng i fru ida aukens forklaringer derfor er det også en glædens dag at regeringen sammen med dansk folkeparti nu laver en fantastisk kvælstofregulering af landbruget med et paradigmeskifte der er blevet grundlagt med fødevare og landbrugspakken og

været efterspurgt i årevis af en lang række aktører og derfor giver vi gerne æren videre for en del af det forarbejde der er lavet i forhold til den måde at regulere på den målrettede regulering gør det som er blevet efterspurgt i årevis nemlig at give mulighed for mere de steder hvor jorden er stærk og mindre de steder hvor

som en aktiv del af vores indsats omkring

for dansk folkepartis altid konstruktive tilgang til det her område det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer

får vi nu lavet den mest avancerede og moderne regulering af landbrugets påvirkning af miljøet som man kan forestille sig i den her verden og modellen bygger videre på vores positive erfaringer med den målrettede efterafgrødemodel hvor erhvervet jo i

har vist at det ad frivillighedens vej kan levere den nødvendige miljøindsats hvis det står til aftaleparterne er der er tale om den første generation af en målrettet regulering af landbruget og vi har et ønske om at komme langt videre ad den vej

med udviklingen af målemetoder og så videre og så videre modellen for den målrettede regulering i

og nitten er jo sådan at den helt konkret vil bidrage med en forbedring af vandområderne svarende til en kvælstofreduktion på tre tusind fem hundrede

beskrevet i vandområdeplanerne herunder elleve

og så indebærer modellen at danmark inddeles i cirka tre tusind områder det vi kalder id15 områder

i hvert område opgøres hvor meget kvælstofudledningen skal reduceres for at beskytte og forbedre grundvand og overfladevand jeg er stolt over som minister sammen med dansk folkeparti

levere en historisk ændring af den danske miljø og fødevareregulering

det ene er det her med at lempe kravene til forbrændingsanlæg som man vil brænde

man kan jo risikere at skabe en væsentlig voldsommere forurening med med stoffer som klor dioxin og så videre dioxin ved man kommer ved forbrænding ved lav temperatur

og det vil jo typisk være det der er tilfældet i et ikkegodkendt forbrændingsanlæg

ministeren gives mulighed for at udskyde virksomheders efterafgrødekrav

hvis de er i den store ende hvordan vil ministeren sikre at vi så når målene

poll lægger stemme til omkring afbrænding

været anvendt som et virkemiddel tilbage fra to tusind og ti og frem men det har så været i et begrænset omfang så derfor undrer det mig såre

både dn og også herre christian poll lægger stemme til det fordi det virkemiddel

jo netop har en miljøeffekt både i forhold til kvælstof og fosfor

er frasorteret og dermed bliver markerne sparet for en del af det kvælstof der ellers ville være udvasket til vandmiljøet så det her er en eklatant misforståelse af danmarks naturfredningsforening

sætningen miljøgodkendt anlæg der forbrænder affald til sætningen forbrændingsanlæg eller et brændingsanlæg det er jo der

til forbrændingsanlægget der bruges i de her sammenhænge og det er

jeg meget gerne gøre rede for sammenhængen i det så

i den sammenhæng jeg kan se i dag at regeringen

udvikling af landbruget i danmark som man ønsker at fremme med landdistriktsmidler jeg så en opgørelse for nylig over hvor hvor vi lå i forhold til andre eu lande med hensyn til at anvende muligheden for

man sige fokuseret modellering af vores landbrug jeg tror egentlig at hvis man gjorde det på den måde så det var de allerstørste landbrug som som ikke fik så meget hektarstøtte de har jo allerede en stordriftsfordel så kunne man få mere ud af eu midlerne kan ministeren ministeren ikke se at der kunne

af den alternative partiformand og det synes jeg er glædeligt på en dag hvor regeringen og dansk folkeparti netop giver et historisk løft til økologien

fodboldbaner hver dag de seneste to år

så økologien er i den grad noget at glæde sig over det kan bidrage til blandt andet landdistriktsudvikling det leder mig så også over i svaret på den anden del af spørgsmålet nej vi ser løsningen i den omlagte støtte når vi kommer til at forhandle en ny cap reform

hvis man vælger den indsats jeg synes i stedet for at man skulle tage det traditionelle industrilandbrug og lægge det om til økologisk landbrug jeg vil godt opfordre ministeren til at gå efter det i stedet for at omlægge fodboldbaner

synes at det er væsentligt at vi får diskuteret grundigt hvad de her landdistriktsmidler bruges til

kunne få mere ud af dem hvis vi øgede procentdelen

det er et areal der svarer til en hundrede og

går i kødet på foreningsdanmark og fjerner fodboldbanerne det blot hvis der skulle være

kan diskutere hvordan man prioriterer sine sine landdistriktsmidler vi mener at vi har en god balance i dag fra regeringens side og mener også at den måde man kan bruge søjlerne på forhåbentlig efter den kommende landbrugsreform i eu